og selvfølgelig også i verdensøkonomien for det andet

understreger de her tal hvor centralt det

og ansvarlig økonomisk politik

en eneste krone uden at vi er helt sikre på at vi kan skaffe pengene

kickstart vil sikre ni tusind job til næste år og tolvtusind året efter

nej handler om almindelige menneskers tryghed og muligheder

i sidste uge fremlagde regeringen et ambitiøst klimaudspil der hedder vores energi udspillet lægger op

ideen er

to tusind og halvtreds skal være helt uafhængige af fossile brændstoffer det

og en situation hvor vi

tage de her vigtige beslutninger på energiområdet

nordafrika og mellemøsten situationen er jo noget broget når vi ser ud over landene vi ser nogle fremskridt som er helt fantastiske

er selvfølgelig situationen i syrien regimet fortsætter sine voldsomme

og det er helt helt uacceptabelt

har vedtaget sanktioner imod syrien og andre lande har også

det bakker vi selvfølgelig op om

mellemøsten nordafrika formentlig for evigt og vi har

konkurrencevne forværres dybt det er en virksomhed som

måske ikke er højteknologisk for de producerer lecasten men trods alt er en god virksomhed for hundrede mennesker

også berørt af det så vil regeringen ikke gentænke sin politik vil regeringen ikke gentænke ikke bare en udskydelse men hele sin afgiftspolitik på området således at vi ikke ser at mens regeringen bryster sig af at skabe nogle midlertidige arbejdspladser

og danmarks statistik lægger vægt på

med at gøre sin pligt og kræve sin ret

det var noget min mor lærte mig og hun sagde at det skal være i den rigtige rækkefølge ikke omvendt det skal være

at regeringen har fjernet en lang række ydelser som netop motiverer folk

morsomt stå tidligt op om morgenen måske arbejde om natten måske sidde ved kassen i

synes jeg jo at regeringen har fjernet motiveringen incitamentet

selv

være at det ender nogenlunde fornuftigt men

så rené der i dagens aviser

bankøkonomerne i et meget dårligt lys det er jo bankøkonomerne der har advaret imod at man gjorde noget

der kunne komme værre tider og jeg ved ikke hvad der har været af undskyldninger for at lade beskæftigelsen være og arbejdsløsheden stige men når alt det er sagt og det er vi glade for at vi

alligevel mit spørgsmål til statsministeren om ikke vi ikke vi allerede nu

er brug for at tage nogle flere initiativer

vi er blevet enige om altså med kickstarten og finansloven at vi allerede nu begynder at tænke over hvordan vi tager initiativer der styrker beskæftigelsen og dermed dansk økonomi

få sat gang i sådan en udvikling som jo ikke starter fra dag til dag

i højere grad begynder at tænke over hvordan vi

når

og otte

forventet at statsministeren havde stillet med en række fire fem helt konkrete eksempler som ligesom

at

statsministeren er når vi tænker på udkantspolitik vækstpolitik og erhvervspolitik er det her så ikke en helt helt forkert vej at gå og er det ikke for lidt at udsætte

miste job og danske virksomheder der jo skal holde hjulene i gang

der afgør om virksomhederne trives

ser

så

som har mere end hundrede ansatte og som hver dag eksporterer lecasten og er en del af et internationalt konkurrencemarked

og at man skal skabe vækst og beskæftigelse i danmark

rører når en lang række danske virksomheder helt konkret blandt andet de her tre virksomheder

går ud og siger at hvis statsministeren gennemfører den politik der er på bordet nu

at

andet end at dette intet har at gøre med miljø

der kommer den danske statskasse til gavn og det er ikke noget der kommer arbejdspladser i danmark til gavn det er tværtimod en ret målbevidst måde

der er tale om mange overskrifter mange floskler i det statsministeren kommer med og derfor vil jeg prøve

få bare en enkelt bekræftelse

spørgetimen i dag derfor er mit spørgsmål til statsministeren alene det ene om statsministeren kan bekræfte at den varige virkning af regeringens politik indtil nu den varige virkning i forhold til arbejdspladser er et tab på fire tusind

når man renser for den midlertidighed som en kickstart er udtryk for kan statsministeren så bekræfte at den varige virkning af regeringens politik som vi

diskutere

tusind

ved godt

hvad er det der har ændret sig siden vk regeringens tid

er det et eller andet ude i samfundet der har gjort at

rådgivere er vi på vej hen imod de facto en statssekretærmodel eller hvad er det for nogle udviklingstræk som

finansministeren ser der gør at man

sige

det var

jeg er

herre jacob jensen

gøre

ind i for

det

vil

sådan set at det

det gør regeringen ikke

at hvis nu der kommer forslag frem i salen som kan finde et flertal uden om regeringen og som driver udgifterne op så er der ikke noget i finanslovaftalen der forhindrer det flertal i at manifestere sig i at gennemføre et sådant forslag om man så ville gøre det om enhedslisten ville gøre det står dem jo frit

konkrete ting der forpligter enhedslisten til at være enig med regeringen i forhold til områder og forslag som vil øge

noget aftalemæssigt der forhindrer dem i

indgå i sådan et flertal uden om regeringen

det står jo noget i kontrast til at det vi foreløbig har fået at vide fra finansministeriet

vil opleve en stigende beskatning som følge af regeringens økonomiske politik i valgkampen var der jo meget om at

en millionærskat det kunne man godt men man fik indtrykket af at der var ganske mange mennesker der måske tjente over

niogfyrretusindsekshundrede om året som var i kategorien helt almindelige danskere

sløret for hvad en helt almindelig dansker egentlig er i socialdemokratiets tankesæt altså

også helt almindelige danskere i gruppen der altså tjener over tohundrede og niogfyrretusindsekshundrede

men som nu som følge af regeringens politik alligevel bliver ramt af en hårdere beskatning

det gav de radikale maksimal indflydelse men det var dengang nu er tiden en anden finansministeren siger så tiden er ikke en anden så det er blevet en anden politik og ja vi beskatter almindelige danskere

tvangsanbringelser på institutioner

der idømmes frihedsstraffe

gerne sige til spørgeren og til borgerne i randers og andre steder

voldelige overfald og anden kriminalitet uden at samfundet reagerer

som nævnt heller ikke blive situationen hvis den kriminelle lavalder føres tilbage til femten år

selv om spørgeren måske gerne vil have det til at lyde på den måde at regeringen

i randers og andre steder som det således klart og tydeligt fremgår af regeringsgrundlaget vil regeringen sikre en forstærket indsats mod ungdomskriminalitet fordi der er

har det rigtige værktøj til hurtigt at kunne sætte ind med fasthed og konsekvens

hvilke nærmere initiativer der er behov for

at sikre en mere effektiv forebyggelse

af ungdomskriminalitet men jeg tror at der hvor vandene skilles

så det er ikke en teoretisk diskussion det er en reel diskussion derfor

den pædagogiske virkelighed og så sige uha nu skal i

på sådan nogle fjorten årige som synes det er helt i orden at overfalde halvtreds årige

decideret voldelig adfærd tror man virkelig på at en pædagog vil kunne holde på sådan nogle i ret mange sekunder jeg tror at svaret

derfor leder det tilbage til det spørgsmål der hele tiden er

jeg synes ærlig talt justitsministeren mangler et konkret svar på om man virkelig tror

at de her pædagogiske tilbud er gode nok

kunne holde på sådan nogle fjorten årige som er så

sige det

det

mellem fjorten og femten år havde fået en dom det vil sige en hundrede og tredive personer som jo når regeringens

form for pædagogisk svar en eller anden form for

nogle unge på fjorten som er

man synger cumbaja omkring et lejrbål eller hvad man nu

af forskellige tilbud der bliver man nødt til at sætte hårdt mod hårdt og derfor

ind i sagen fra randers og andre lignende sager der er rundtomkring

justitsministeren

ved politiets håndtering af dødsfald idet enhver naturligvis skal kunne have tillid til at så alvorlige forbrydelser som drab ikke overses

at rigspolitiet blandt andet som en reaktion på den debat

der anmeldes til eller behandles af politiet

er det imidlertid min opfattelse at politiet blandt andet i kraft af politiuddannelsen

område og samarbejdet mellem de forskellige aktører allerede i dag er godt klædt på

afslutningsvis vil jeg gerne minde om at hvis en sag om et dødsfald er afsluttet som et selvmord uden

vil sagen uden videre kunne genoptages af politiet hvis der senere fremkommer oplysninger som tyder på at der lå en forbrydelse

og rejst en sigtelse mod en bestemt person som af bevismæssige grunde har

gælder der som udgangspunkt en to måneders frist inden for hvilken den overordnede anklagemyndighed kan omgøre beslutningen

er der imidlertid mulighed for at genoptage sagen hvis der tilvejebringes nye vægtige beviser som understøtter mistanken mod den tidligere sigtede

som bekendt følger det af straffeloven at der aldrig indtræder strafferetlig forældelse i sager

i sverige og finland og det er seks og tres procent i norge kan justitsministeren forklare den forskel hvorfor er der den forskel og vil ministeren sikre at man i

sikrer sig at vi kommer tættere

ministeren bekræfte at der faktisk har været spurgt til nogle af de enkeltsager tidligere

kommet frem at der nu er blevet indledt ny efterforskning

ministre at svare på spørgsmål der vedrører enkeltsager og at det i øvrigt er sådan at ministeren

illegalt organiseret import og salg

i den forbindelse blandt andet styrke indsatsen i forhold til kioskmiljøet restaurationsbranchen og

i lyset af den forstærkede kontrolindsats ikke kan ventes væsentlige ændringer i omfanget af smugleri som følge af afgiftsforhøjelserne

indsats på området kan jeg oplyse at der i en række henseender er etableret et nært samarbejde mellem politiet og skat

som særmyndighed udfører og det gælder både når skat tilkalder politiet og politiet fra starten deltager i skats kontrolaktioner

et tæt samarbejde mellem skat og politiet om bekæmpelse af organiseret kriminalitet i bred forstand eksempelvis har skat og politiet igennem en årrække samarbejdet om at ramme bande og rockermedlemmer på det økonomiske udbytte af deres kriminalitet efter den såkaldte al capone metode som har givet meget gode resultater metoden indebærer bla at politiet udpeger relevante

der også videnskabeligt belæg for men ok lad os så sige at det har regeringen nu besluttet og den har

parlamentariske grundlag enhedslisten med til det

vi nødt til fuldstændig koldt og roligt at se på hvordan

her bliver modtaget modtaget hos banderne altså dem der organiseret smugler hash narko og andre varer hvis det har interesse ind i landet

bare sige at det da må tælle også for justitsministeren at en fremtrædende eksrocker der i øvrigt i dag er talsmand for tidligere bandemedlemmer

af stor interesse for rocker og indvandrerbander at engagere sig på det her område

er helt enig og siger

at det lige præcis vil være noget der vil være interessant fordi man vil kunne tjene mange penge på det område hvor straffene

lave så mit spørgsmål når alt det her er sagt til justitsministeren

medfører relativt hårde straffe når man indsmugler narko men når det gælder hash og specielt

er straffene meget lave vil ministeren sørge for at de kommer op når man tænker på at det vil blive væsentlig mere attraktivt at indsmugle ulovlige varer

få i fokus igen

gribe ind over for den når den er ved at udvikle sig og tage hårdt fat når det sker

i vestdanmark bedre end hidtil det er derfor

på rekruttering til bander

sætter penge af til at man kan investere i videokameraer og videoovervågningsudstyr som kan bruges de steder hvor

styrkelsen af den indsats som er udtrykt ved den

alle sammen initiativer som betyder at indsatsen bliver målrettet forhåbentlig mere effektiv og sikrer at vi får ressourcerne anvendt på det der er hovedproblemet nemlig

sikre at undervisningen

den opgave

til to tusind og elleve det skal jo altså ses i modsætning til at universiteternes samlede økonomi på vk regeringens

hermed har sikret at i stedet for at universiteternes økonomi var skrumpet

er det lykkedes os at vende det til en om end beskeden stigning og at vi derfor

den nedskæringspolitik som lå til grund

som viser at universiteterne samlet set har seks hundrede million kroner mindre i

giver et retvisende billede af universiteternes økonomi i to tusind og tolv tværtimod må man sige

de beslutninger der er truffet som trækker i den gale retning er truffet før

er rigtig glade for at der er kommet en ny regering

finansloven for to tusind og

lovet

er en skat det er ikke

indgå i en strategisk analyse så man kunne se det her en helhedsvurdering ministeren roste i øvrigt på et nyligt afholdt samråd

alle

kim christiansen

kan

små og mellemstore virksomheder og vi har gjort det med et tiltag

det første regeringen satte i gang

pensionskasse og eksport kredit fonden

mulighed for at sikre at virksomheder der skal ud på eksportmarkedet kan få eksportkaution eksportlån med videre så på den måde er der etableret nogle muligheder dansk vækstkapital er endnu et eksempel på

er stillet nogle lånefaciliteter

til rådighed for virksomheder herunder små og mellemstore virksomheder også her er det pensionskasserne der

at få forrentet den kapital de sidenhen skal bruge til pensioner

taget en række konkrete initiativer

cadeau til folketinget for at vi har stået sammen om de forskellige bankpakker som

er gennemført grundlæggende er

vi har en sund banksektor jeg synes alt andet lige

to tusind og

stort set

af de

andre lande

et

vil

helt store forskel set i forhold til de her virksomheder som skal ud og

er i det på den lange bane det tager jo altså langt mere end seks måneder at få sådan en proces sat i gang og gennemført og effektueret og der må ministeren

dansk erhvervsliv

flytter de her job til det man så vælger vælger fra den nye regerings side er

virksomheder og så er det bare

endnu flere regninger

medfører en dårligere konkurrenceevne medmindre de har et eller andet fantastisk godt sted

søkikkerten for at finde et godt sted at hente

så ministeren bedes reflektere over

sådan

øget forurening og

have

statslige arbejdspladser ud i yderområderne men det kan selvfølgelig være at man skal finde svaret det allerførste ministeren sagde i dag og det var ja nu var det jo et valgoplæg

sagde man bare til borgerne i yderområderne jeg kommer jo selv derfra

oplæg der hed aktiv hjælp til yderområderne men det var bare et valgoplæg det tror jeg

venstre har gjort

ved faktisk godt hvad statslige arbejdspladser betyder for yderområderne

i det midt og vestjyske det være sig

bent hansen det være sig også borgmesteren på mors lauge larsen der også er socialdemokrat der må jeg sige at ministeren ikke finder meget opbakning for de to socialdemokratiske borgmestre

ikke gennemførte politikken men man fik da i hvert fald en minister af navn

man skrev oplægget aktiv hjælp til yderområderne eller da ministeren udtalte sig til jyllands posten dengang troede ministeren på det så hvornår var det præcis det var ministeren blev overbevist om

det

ikke den niogtyvende april to tusind og ti

men på daværende tidspunkt mente ministeren at statslige arbejdspladser i yderområderne ville hjælpe

jeg

bare

sige

så spørgsmålet i den her situation i forhold til gartneriebranchen

konklusionerne fra erhvervet selv er

at selv med de her små ekstra forbedringer som

lille smule oven på her det holder jo ikke

det giver ikke sådan lys for enden af tunnellen ikke tro på fremtiden

gartnerisektoren kan tro på fremtiden

få en hånd ind under erhvervet og rulle nogle initiativer ud så branchen får nogle rammevilkår at producere under

bidrag til til samfundet så vi ikke eksporterer arbejdspladser

har gjort en masse for at passe på miljøet og udvikle det

at man faktisk taber vognen

hvad kan vi så i den nuværende situation gøre

at nogle har sagt at den skal helt væk

ministeren i det fortsatte arbejde prøve for eksempel at argumentere for

vil regeringen arbejde videre på det mål som blev sat under den tidligere regering den nye sygehusstruktur skal over hele landet understøttes af nære sundhedstilbud for eksempel i form af moderne lægehuse og sundheds og akuthuse og over hele landet styrkes akutberedskabet med ambulancer

som sikrer at hjælpen aldrig er langt væk som det fremgår af både regeringsgrundlaget og finanslovaftalen vil regeringen også fremadrettet styrke den akutte indsats og regeringen er her særlig opmærksom på landets tyndtbefolkede områder og øerne hvor der med den nye sygehusstruktur bliver længere

der afsat de nødvendige midler så de nuværende to forsøgsordninger med lægehelikoptere kan forlænges yderligere et år frem til foråret to tusind og tretten så der ikke kommer et hul i driften mens der tages stilling til om vi skal have en varig helikopterordning i danmark

jeg bedt regeringens akutudvalg om at afdække behovet for flere akutlægebiler i landets udkantsområder og bedre elektroniske journaler som kan forbedre modtagelsen ved sygehusenes akutafdelinger og i finanslovforslaget

op om den danske model

gang vil sige at jeg

med mit